som rigtig mange er optaget af de været ikke bare de seneste par uger men i et langt stykke tid

mulig overvågning af eus institutioner og senest

angivelige aflytning af kansler merkels mobiltelefon

at jeg og regeringen naturligvis har den holdning at systematisk aflytning af tætte allierede er helt uacceptabel allerede i september da de her forlydender kom frem det gjorde de sidst i august rejste jeg

om beskyldning om overvågning af eus institutioner over for præsident obama da jeg havde et møde med ham i stockholm i september

om min eller den danske regerings holdning til de her spørgsmål

ikke springer på vognen og kaster os ud i en sønderlemmende kritik af samarbejdet mellem efterretningstjenesterne iværksætter nye store undersøgelser

usa lad mig

når jeg og regeringen

insisterer på at se verden mere nuanceret skyldes det

interesser og ja i sidste ende også et ansvar for

som i udlandet

danmark er desværre et potentielt mål vi har haft terroren helt

samarbejde med vores nærmeste allierede og deres efterretningstjenester vi har simpelt hen ikke størrelsen og kapaciteten til at kunne klare os på egen hånd

naiv

det tror jeg også de fleste forstår

at vores samarbejde med efterretningstjenester redder danske liv

det var kun et tæt samarbejde mellem politiets efterretningstjeneste og det svenske säpo som rent faktisk afværgede det her

det er hverken hemmeligt eller

mænd anholdt i chicago for at forberede et omfattende terrorangreb mod konkrete mål i danmark anholdelsen skete efter et tæt samarbejde mellem politiets efterretningstjeneste og fbi

den har siden tilstået at han deltog i

af terrorangrebene i mumbai i to tusind og otte et angreb der kostede mere end en hundrede og halvtreds mennesker livet og det er

med vores tætte allierede men det må selvfølgelig ikke ske på bekostning af danskernes retssikkerhed

at det samarbejde sker inden for rammerne af den lovgivning vi har

aflytning af telefoner eller lignende i danmark

og det kræver selvfølgelig en dommerkendelse og vores tjenester kan

vi har blandt andet kontroludvalget som fører kontrol med det her spørgsmål og vi har også netop besluttet fra årsskiftet

og indsigten på efterretningsområdet det gør

oprettes et nyt og et uafhængigt tilsyn tilsyn med tjenesternes behandling af personoplysninger jeg skal til at slutte kan jeg se på formanden men det sidste jeg vil sige er vi har en lang stærk tradition for samarbejde om det her i vores folketing og der er intet

stærkt demokrati forsvarer sig

mærke selvfølgelig på demokratiets præmisser og det er sådan

at formanden vil stå ved sit tilsagn om

udvise tålmodighed jeg vil finde ind

er en der spørger og en der svarer og ikke ligesom sidst hvor jeg slog gækken løs og hvor statsministeren ikke svarede på noget som helst andet end ved at stille modspørgsmål så jeg vil gerne koncentrere mig om om

solformørkelsessag som vi har oplevet

meget mærkværdige brev som regeringen har sendt

formand og som efterlader et indtryk af at her er der godt nok en regering der ikke vil kigges i kortene i forhold til den

tredstusind og med en milliardregning

lægge til grund at regeringen har opgivet tanken om ikke at give statsrevisorerne og rigsrevisionen det rigsrevisionen

have det bekræftet for den

aflæses som et udtryk for at nu vil regeringen gerne være åben og derfor har

for os har det egentlig aldrig handlet om den konkrete sag

jo også derfor at vi nu frigiver alle dokumenter der måtte være i den her sag

ikke handlet om den konkrete sag men jeg synes det er vigtigt at folketinget tager stilling til hvad rigsrevisionens opgave skal være i forhold til det lovforberedende arbejde jeg havde egentlig også regnet med at venstre ville være enig i er en vigtig principiel diskussion

netop at vi i den konkrete sag

om og udleverer de relevante papirer men at vi også

en principiel drøftelse af

lagde frem som betød at det eksploderede derude

på kort tid med en milliardregning til danskerne til følge så forsøgte man at reparere det så var der et hul mere og så kom der et hul

umiddelbart med det indblik jeg har

man har siddet nogle advarsler overhørig

hvornår blev statsministeren første gang opmærksom på

i en debat hvor vi har nogle runder af den her karakter kunne være interessant

derfor der var anledning til at stille spørgsmålet ikke handlet om den konkrete sag

hvorvidt rigsrevisionen uden normer om det i øvrigt kan gå ind og vurdere det lovforberedende arbejde og det har dybest set handlet om hvilket ansvar

og meget principiel diskussion

bare lige for tredje gang i et forsøg på at få et svar hvornår blev statsministeren første gang opmærksom på

gang der var en lignende sag hvor rigsrevisionen ville kontrollere det lovforberedende arbejde kunne man netop henvise til den her sag så regeringen har

en grundig analyse at de spørgsmål der rejses her i dag om solcellesagen men at vi også får rejst de principielle spørgsmål så må jeg lige

været sådan tidligere jeg har godt set at venstre eller andre har forsøgt

overbetalingssag som fandt sted dengang herre lars løkke rasmussen selv sad i ministeriet

rasmussen henviser til nu men der må jeg bare sige at det

administration af de regler der var og som folketinget havde vedtaget så det var en

sad på hænderne og man greb ikke ind det har klimaministeren fået en næse for

svare på hvornår delte klimaministeren sin bekymring over den

accelererende regning med statsministeren hvornår blev statsministeren opmærksom på at regeringens solcellelov medførte helt ukontrollerbare meromkostninger det er mit spørgsmål og

administration af de her regler og om hvorvidt man havde administreret korrekt efter reglerne og det er en helt anden sag i rigsrevisionen

jeg kan se at herre bertel haarder sidder og ryster på hovedet han kan jo så få mulighed for at diskutere

bare oplyse mig om hvornår klimaministeren så delte den her viden med regeringen i øvrigt altså hvornår blev man i regeringen uden for klimaministeriet opmærksom på at her var der en milliardregning man ikke havde kontrol over

nå at stille et helt andet spørgsmål for jeg har jo til min store glæde set at finansministeren her i weekenden meget kontant har afvist lovgivning mod såkaldt kædeansvar

udspil en fair løsning fra to tusind og ti

jo så meget af regeringens politik der gør

meget tilfreds med det

set bare spørge om statsministeren her i dag vil bekræfte at finansministerens udmelding om at der ikke generelt skal lovgives mod kædeansvar er et udsagn statsministeren står bag og om statsministeren her i dag derfor kan garantere at regeringen ikke vil ty til generel lovgivning mod kædeansvar

hvor vk havde regeringsansvaret og tog teten sammen med dansk folkeparti skete der jo nærmest ingenting i forhold til social

og i forhold til arbejdsklausuler

har vi jo lavet en aftale med kommuner og regioner om at det er noget de kan bruge i større omfang og

beskytte dig mod social dumping ved også

bruge nogle af de redskaber der er i forhold til at beskytte mod social dumping

gerne vil måles på det her spørgsmål så det skal være min opfordring til til borgerne

vi nu ville møde en statsminister her i spørgetimen hvor tingene ville forholde sig helt anderledes

så jeg sad jo

jeg har så valgt at ville stille nogle spørgsmål til statsministeren der er meget nemme at besvare

toiletbesøg og lignende det er uværdigt i vores samfund derfor har jeg egentlig fire

som er meget nemme at besvare

om statsministeren vil bekræfte at ældreplejen de sidste to år er blevet skåret

at regeringens finanslovsforslag som det er fremlagt for to tusind og fjorten ikke løfter ældreområdet det tredje spørgsmål er om statsministeren kan bekræfte at der i statsministerens åbningstale i oktober ikke er et ord om ældreområdet og det fjerde spørgsmål er det derfor naturligt

stille statsministeren hvorfor prioriterer regeringen ikke

velfærdsområder som sundhed også ældreplejen sådan set kan holde en fornuftig standard det er derfor vi ikke går ind for nulvækst som herre lars løkke rasmussen gør men går ind for at vi skal have en fornuftig vækst i den offentlige sektor

til de ældre om at de kan regne med at vi også vil udvikle den offentlige sektor fremadrettet

pege på herre lars løkke rasmussen som er optaget af at skære ned i den offentlige sektor

at pege på en regering som sådan set

svar på et eneste af de stillede spørgsmål så kommer jeg med fire meget klare spørgsmål

besvare og i statsministerens forsøg på at svare

jeg ikke bare få et ud af fire i dag

altså kan statsministeren bekræfte at ældreplejen er blevet skåret ned de sidste to år kan statsministeren bekræfte at regeringens finanslovsforslag for to tusind og fjorten ikke løfter ældreområdet kan statsministeren bekræfte at der i statsministerens åbningstale tilbage i oktober ikke med et ord var noget om hvordan man vil gavne de ældre

at de nu har fået en konkret håndsrækning

vi er også generelt optaget af den offentlige sektor og den service der skal gives i den offentlige sektor

ikke arbejder med at der skal være nulvækst i den offentlige

have mig

at man siger at der skal gøres mere

at man ønsker at herre lars løkke rasmussen skal være statsminister næste gang

om statsministerens åbningstale i oktober så rummede gode initiativer for de ældre svaret er nej det gjorde

og spørgsmål fire hvorfor prioriterer regeringen så ikke de ældre

det er jo det jeg forsøgte at bruge de andre spørgsmål til at

sagen er i hvert fald bare at det vi andre kan være vidne til er finanslovsforhandlinger hvor regeringen står på bagbenene i forhold til

hjælpe de ældre det er uforståeligt for dansk folkeparti vi har i vores ændringsforslag til finansloven gjort det klart at vi mener at man skal prioritere ældreområdet højere man skal sikre den pleje der er nødvendig man skal sikre at de ældre blandt andet på plejehjem der i stigende grad bliver placeret udenfor

skal have den fornødne pleje tidligere opererede socialdemokratiet med såkaldte velfærdsrettigheder hvor man ville definere bestemte rettigheder for de ældre vi kan konstatere i dag at

bestræbelserne på at sikre de ældre bedre vilkår det er altså ikke særlig rart at se det er ærgerligt at se vi havde troet noget andet hvis socialdemokraterne fik regeringsmagten

som det blev sagt af statsministeren dengang man kæmpede for at få

det noget med at man valgte velfærd frem for skattelettelser vi kan bare se

færre penge til at gøre noget i forhold til sundheden

der vil være garant for at der bliver færre midler til blandt

de seneste år igangsat nogle meget omfattende bygge og anlægsprojekter for danske skattekroner og det forventer vi også at fortsætte i de kommende år desværre har vi bare igen og igen oplevet at når de her byggeprojekter

bruger entreprenøren underfirmaer der snyder i skat og som hyrer underbetalt udenlandsk arbejdskraft

problem for de arbejdere der bliver snydt

jo altså også et problem for de danske lønmodtagere som går rundt og mangler

ikke kan konkurrere på de vilkår det er det man kalder social dumping derfor har enhedslisten foreslået at vi i forbindelse med finansloven aftaler at alle offentlige kontrakter fremover skal indeholde såkaldte arbejdsklausuler med kædeansvar og det betyder altså at når vi bruger skattekroner på at sætte et byggeri i gang eller på at hyre et rengøringsfirma til for eksempel

gøre rent på et hospital så skal vi sikre os at

det arbejde der bliver udført bliver udført på danske løn og arbejdsvilkår at der ikke bliver snydt og at der er styr på det hele vejen ned igennem leverandørkæden desværre har finansministeren været ude at sige at det vil han ikke være med til og han kom med den begrundelse at det er skidt for konkurrenceevnen

om statsministeren virkelig er enig i det synspunkt altså at lovbestemte arbejdsklausuler med kædeansvar det vil sige at vi sikrer at det arbejde der bliver udført i danmark for

på danske løn og arbejdsvilkår

det kan også være at vi får mulighed for at gøre mere på social dumping området med det her års finanslov så jeg synes vi har gjort rigtig meget vi har skærpet sanktionerne

virker og der siges hele vejen rundt

vi går til kamp mod falske virksomheder og i det hele taget det snyd og bedrag som foregår visse steder på det danske arbejdsmarked til gavn for danske lønmodtagere til gavn for de udenlandske lønmodtagere som måtte være her men jo også til gavn for de lovlydige virksomheder som er i danmark og som gerne vil følge de regler så vi er optaget af social dumping

på danske løn og arbejdsvilkår

forstår hvorfor regeringen er imod at man indfører arbejdsklausuler og kædeansvar ved lov

ved vi at de arbejdspladser der kommer ud af det er arbejdspladser på danske løn og arbejdsvilkår nu sagde statsministeren tidligere i dag at man skulle spørge sin borgmester

vil beskytte borgerne mod social dumping jeg vil gerne spørge vores statsminister om hun vil beskytte

mange forskellige årsager til der er mange ting på det danske arbejdsmarked som vi ikke lovgiver om men som vi netop lader være op til parterne og som jeg har forstået

bruger arbejdsklausuler er nogle der har minimumskrav til hvornår man bruger arbejdsklausuler man

hvordan de vil gå i gang med den her opgave vil de bruge sociale klausuler arbejdsklausuler eller muligvis kædeansvar jeg har det godt med

har egentlig også indtryk af at mange uden for disse tykke mure har det godt med

er noget vi lovgiver om men noget vi lader

som for eksempel nye supersygehuse

helt naturligt at uanset om det er venstre eller socialdemokraterne som som sidder på formandsposten i en region og har lederskabet så sikrer vi når vi afsætter de penge her fra christiansborg at de arbejdspladser der kommer ud af det er arbejdspladser på danske løn og arbejdsvilkår

kommunalvalget skal spørge borgmesterkandidaten vil du være med til at lave arbejdsklausuler vil du være med til at sikre kædeansvar så vi kan være sikre på at arbejdspladserne kommer til at være på danske løn og arbejdsvilkår vi sidder

blandt andet byggeprojekter så nu spørger jeg igen vores statsminister hvorfor vil statsministeren ikke sikre at de arbejdspladser vi sammen skaber bliver på danske løn og arbejdsvilkår

situation hvor alle regioner bruger arbejdsklausuler og så vidt jeg har fået oplyst

halvfjerds kommuner som bruger de her klausuler

at beskyldningen om at vi ikke skulle være optaget af det her spørgsmål

skærper sanktionerne i forhold til

også i den situation at

med de her spørgetimer hvis der ikke bliver svaret på det spørgsmål der bliver stillet

der skal svare i fredags behandlede folketinget

beslutningsforslag om at

skulle betale for meget opkrævet boligskat tilbage til boligejerne

er blevet opkrævet forkert og i mange tilfælde for meget i boligskat vil regeringen arbejde for

og som nu drøftes med partierne

to tusind og tretten suspenderet og de kan måske så

vil høre om er om regeringen aktivt vil arbejde for at de der har betalt for meget fra to tusind og tre og fremefter ikke bare nogen men alle der har betalt for meget fra to tusind og tre og fremefter

rejse nogle spørgsmål der handler om familiernes tryghed og velstand

og det handler om tryghed på jobbet

derfor vil jeg godt følge op på det som statsministeren vist bare glemte at svare

samuelsen på for lidt siden finder statsministeren det tilfredsstillende hvis der er boligejere som tilbage fra to tusind og tre

ikke får den skat som de har betalt for meget tilbage mener statsministeren det ville være tilfredsstillende det må der kunne svares på og så vil jeg gerne spørge statsministeren om statsministeren og regeringen vil medvirke til at vi nu sætter en stopper for den stigende grundskyld mange boligejere oplever

betyder at boligejerne i mange år fremover kommer til at betale tusindvis af kroner mere i grundskyld

have lejlighed til at stille spørgsmål til herre lars løkke rasmussen han bevæger sig bare meget sjældent op på folketingets talerstol så man kan stille spørgsmål men det

hvis det næste gang kunne få lov til at stille spørgsmål til herre lars løkke rasmussen som formand for det store

spørgsmål til mig vi mangler i folketinget at herre lars løkke rasmussen deltager

er så ærgerligt at man i mange år tilbage

været tilstrækkelig agtpågivende i forhold til de her ejendomsvurderinger da herre lars barfoed selv sad i regering med skiftende venstreministre

jeg kan forstå at herre kristian jensen også har sagt undskyld for det

men der er jo også en anden side af den mønt og den handler om at det skal kunne betale sig at investere i flere jobs for det skal kunne betale sig at tage et job

at udlandet i stigende grad ser bort fra danmark når der skal investeres vi har flere investeringer ud af landet end ind i landet og vi kan se at landene omkring os blandt andet sverige får langt flere udenlandske investeringer

virksomheder end vi får i danmark

bedre afskrivningsregler for virksomhederne

på andre områder sikre et bedre investeringsklima og derfor vil jeg spørge statsministeren vil regeringen være parat til nu at lave en finanslovaftale med blandt andet det konservative folkeparti der betyder at vi kan få flere investeringer i danske arbejdspladser for eksempel ved at fremrykke nogle af de elementer som vi aftalte i

pengene for der er mindst et par milliarder i finanslovforslaget i reserver som vi kunne bruge netop til

investeringer og sikrer arbejdspladser fremadrettet

økonomiske politik og jeg tror ærlig talt ikke det gør den store forskel om man har skattelettelserne i år eller næste år

en forudsigelighed som sikrer at virksomhederne ved hvad de kan regne med for det er lige præcis det der skal til for at skabe investeringer og arbejdspladser i danmark

vi måske gøre noget for at det bedre kan betale sig at investere i danske virksomheder og hvis vi har pengene nu til for eksempel at give mindre virksomheder bedre momskredittider hvis vi har pengene nu til at forbedre afskrivningsmulighederne for investeringerne i virksomhederne så ville det nok få flere til at investere i danske virksomheder og så kunne vi skabe flere jobs i danmark så flere danskere kan være trygge ved det job de har

som er ledige og dem er der jo desværre blevet flere af kan få et job ville det ikke være det vigtigste at gøre nu hvor der i forbindelse med finansloven er penge

vi reagerer faktisk også på dem og handler i forhold til dem så jo det bekymrer os og vi

de seneste par uger har vi på dr mandag efter mandag kunnet se hvordan pæne danske advokater og store danske banker rådgiver og hjælper borgere og firmaer med at slippe for at betale skat her i landet ved hjælp af skattely jeg synes jo at

snyde fællesskabet er uacceptabelt uanset

hvilket samfundslag det foregår i jeg synes alligevel at det støder mig ekstra meget når der er tale om mennesker som i den grad

når grådigheden kommer fra mennesker der i forvejen lever på første klasse

hvad statsministeren og regeringen vil gøre for at komme det her milliardtyveri fra fælleskassen til livs

en rådgiver fra jyske bank i schweiz fortælle om hvordan man kan gemme sig

det er så vidt jeg husker fem år siden at man første gang afslørede at jyske bank havde gang i

i dag kan for eksempel en advokat eller en revisor der hjælper med skatteunddragelse kun dømmes efter de generelle bestemmelser om medvirken mener statsministeren ikke at rådgivning om

altså helt på samme måde som at hæleren er lige så skyldig som stjæleren

kan undersøges nærmere eller som man kan gøre yderligere

at forfølge de her lovgivningsmæssigt

hvis det er noget enhedslisten ønsker at bringe op i finanslovsforhandlingerne så vil jeg opfordre til at man

tager sigte på at

jævnfør regeringens konkurrenceudspil det vil vi i og for sig gerne kvittere for det er nogle positive intentioner og hensigter regeringen her har vi er med på at vi skal effektivisere vi skal øge konkurrencekraften inden for alle tænkelige sektorer og her også inden for de

autoriserede håndværk vi er med på at vi

for at forøge produktiviteten i vores samfund og det gælder naturligvis også inden for et område som det her vi er også med på at det kan være meget hensigtsmæssigt at samle reglerne

inden for disse fag i én lovgivning det vil være med

øge overskueligheden og det vil være med til at lette administrationen af ordningerne vi synes også der er nogle positive ting i det nye princip

som kan være med til at smidiggøre nogle faggrænser være med til at lette nogle arbejdsgange inden for de her fag

såvel små byggeopgaver som større projekter så langt så godt

også nogle betænkeligheder som det nok forstås allerede

den autoriserede person eller som det kaldes i forslaget den fagligt ansvarlige

det er en person som ikke bare skal stå inde for sit eget arbejdes kvalitet

for ofte mange medarbejderes arbejde og i nogle tilfælde i meget store byggeprojekter

faglige person har de nødvendige kvalifikationer

beføjelser i den enkelte virksomhed

vi står derfor lidt undrende over for at ministeren foreslår at ophæve de eksisterende krav om ledelsesmæssige beføjelser det er for os at se en vigtig ting i den her sammenhæng med hensyn til delautorisationer

er vi som sagt med på at der er nyskabende ting i forslaget som er interessante

er altså også uhyre vigtigt at vi sørger for

anden klasse hvad angår det faglige niveau man skal være lige så dygtig som hvis man havde en fuld autorisation

også vigtigt at vi med delautorisationer ikke er med til at sænke de egentlige faglige niveauer og man skal også huske at selv om man har en delautorisation skal man være klædt på til at lede et arbejde på en byggeplads ikke bare selv at udføre det vi skal også sikre at

vi kan afgrænse tingene at der er et reelt marked

der er en volumen og at det er af en fortsættende karakter

vi skal også sikre at forbrugerne ikke bliver ofre i diskussionen om hvem der har et ansvar der er kommet rigtig mange kritiske høringssvar til det her lovforslag vi har brug for at gå i dybden med dem på

meget tekniske og specifikke område

det hele taget er der nogle gråzoner som vi skal have defineret vi skal have lavet nogle rigtige grænsedragninger vi kan derfor ikke støtte forslaget på det foreliggende grundlag men vi er indstillet på at indgå i en konstruktiv forhandling og dialog med ministeren med henblik på at nå en løsning som fremmer de positive intentioner som jeg indledningsvis

tror det kunne være yderst fornuftigt om vi

lave en offentlig høring i regi af folketingets erhvervsudvalg hvor vi fik sat de kompetente og faglige personer sammen og fik stillet en masse kritiske spørgsmål til dem og i det hele taget fik dissekeret det her meget nuancerede forslag som ministeren har

ikke umiddelbart positive men vi er indstillet på at indgå i en dialog med henblik på at vi kan opnå at de gode intentioner sker fyldest uden at

venstres ordfører vil forfølge i de videre forhandlinger der er to helt konkrete spørgsmål

der beskrives så kan der være synspunkter

gerne høre lidt om men er man tilhænger af det princip

spørgsmål er er man tilhænger af forslaget om at afskaffe den personlige

så har jeg i øvrigt tilkendegivet at der er nogle intentioner i det her forslag som vi er

jeg har også rakt hånden frem til en

og lægger op til at vi i folketingets erhvervsudvalg får arrangeret en en offentlig høring om forslaget og så synes jeg

ville være forkert på nuværende tidspunkt

helt bestemt fast på konkrete specifikationer i forslaget der er nogle ting vi er bekymrede

der er nogle andre ting vi er positive over for

at nå et fornuftigt resultat men men vi skal jo passe på der er jo noget her i livet der har med kortsigtede gevinster at gøre og så er der noget der er mere

sikkerheden er jo vigtig og det har noget med det langsigtede at det kan godt være at man somme tider kan opnå en kortsigtet gevinst ved at gå på kompromis med sikkerheden på den korte bane men hvad så med det længere sigte så fortoner det sig nok lidt tror jeg

noget her som vi skal være rigtig stolte over

vores faglige uddannelser og de faglige niveauer der skal vi være sikre på hvad

behandler et område som det her og vedtager nye regler at at vi ikke kommer til på den lange bane

devaluere de faglige

aktiv for vores land er jeg overbevist om og de er forudsætningen for at vi kan have et højt sikkerhedsniveau så der er lidt nuancer som har med lidt finere dele at gøre end om vi går et mere eller mindre liberalt danmark i møde

forbedre konkurrencekraften og produktiviteten men vi skal også sørge for sikkerheden både for forbrugerne og for de medarbejdere der

med mindre detailregulering af virksomhederne og

positivt der foreslås indført en ny fælles autorisationsordning på el vvs og kloakinstallationsområdet og at egenkontrolsystemet på området bliver fælles for alle virksomheder

har autorisation virksomhederne vil med forslaget

som følge af en markant reduktion i antallet af de krav

vil betyde at flere virksomheder fremover kan udføre totalopgaver for forbrugeren formålet

øge produktiviteten og sikre større konkurrence på nuværende tidspunkt er der foreslået

vand og afløb i boliger og

endelig solcelleinstallation det vil være erhvervs og vækstministeren der fastsætter disse delautorisationer og det sikrer en fleksibilitet i ordningen der vil kunne udvikles nye delautorisationer efterhånden som der opstår nye forretningsmuligheder hvor en delautorisation kan

af følgende enten at der viser sig et forretningspotentiale for visse typer af virksomheder

den eksisterende forretning eller at

ikke findes i dag og at disse produkter skaber behov for nye delautorisationer fordi produkterne ikke klart falder inden for et bestemt kompetenceområde det er vigtigt at understrege at for at få

skal virksomheden opfylde de samme krav som den virksomhed der har en fuld autorisation det er også vigtigt at understrege at der altså ikke ændres på sikkerhedsniveauet det eksisterende høje sikkerhedsniveau

som lovforslaget ændrer ved heller ikke for de virksomheder der får delautorisationer de krav som alle virksomheder skal opfylde er

det første kravet om at de rette kompetencer er i virksomheden for det andet kravet om egenkontrol og

punkt er at der er krav om at der skal være en uvildig tredjepartskontrol

vil kunne udføre totalløsninger for forbrugeren det kan betyde færre arbejdsskift

bedre mulighed for lavere forbrugerpriser det øger med andre ord produktiviteten og på den måde kan lovforslaget hjælpe med at løse de udfordringer som installationsbranchen selv

identificeret ønsker man at være fagligt ansvarlig i en fuldt autoriseret virksomhed vil man skulle uddanne sig via de eksisterende installatøruddannelser derudover skal man bestå en autorisationsprøve en fagligt ansvarlig i en virksomhed med delautorisationer skal have præcis de samme kompetencer som en fagligt ansvarlig i en fuldt autoriseret virksomhed inden for et afgrænset område for eksempel el i boligen der skal udformes nye uddannelsesforløb der er målrettet de tre nye delautorisationsområder

og vækstministeriet er i den forbindelse allerede i dialog

med styrelsen for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte

en række af de erhvervsakademier der i dag udbyder de eksisterende installatøruddannelser har udtrykt at

til et fuldt studieår tredive point til et semester

sætte det i relation medarbejdere der ønsker at supplere deres kompetencer skal med andre ord påregne et substantielt studieforløb for at opnå tilstrækkelig viden forløbene imødekommer både de krav

skal opfylde når det gælder de studerendes læringsmål

det er selvfølgelig blandt andet på grund af at vi har den her autorisationsordning at vores håndværkere vores virksomhedsledere

kan vælge at blive autoriserede og dermed selvfølgelig skal overholde alle de regler og lovkrav der er forbundet med det og det giver så alt i alt en

for forbrugerne

nogle områder men til gengæld to skridt tilbage på

desværre med til at skabe mere uklarhed end klarhed om det her med hvilke rettigheder og pligter man har hvis man er forbruger

en ordre til en autoriseret håndværker på de her brancheområder det kan være

forsikringssager ved byggesjusk

det betyder så at det kan være svært for den enkelte forbruger

helautorisation

at når man har en håndværker inde så skal

det her lovforslag vil gøre op med den gode og velfungerende ordning som vi kender i dag en anden problematik som jeg også synes

to tusind og fire og frem til nu

med det blinde øje nær sagt at det er galt mange steder

med tømrere og murere hvor vi kan se

tager til danmark og går ind på både godt og også nogle gange ondt

begiver sig ud i de her boligrenoveringer i danmark

de her østeuropæiske virksomheder ikke med så stor en lethed og tilgængelighed har kunnet vinde indpas

den her lov bliver virkelighed vil det gøre det nemmere for udenlandske virksomheder at komme ind på de her arbejdsområder i danmark med udenlandsk arbejdskraft i stedet for dansk og det vil vi ikke være

de håndværksuddannelser som vi har i danmark og det mener vi også

er en forkert vej at gå vi er faktisk kendetegnet ved at have en høj troværdighed og et højt uddannelsesniveau

vil gå den forkerte vej og derfor mener vi at der på mange områder er tale om et tilbageskridt både med hensyn til arbejdsmarkedsområdet

står og skal have renoveret eller bygget et nyt parcelhus så

at vi har nedsat en produktivitetskommission

vi behandler nu er et af de forslag de er kommet med produktivitetsvækst handler om at arbejde smartere hvis vi kan

det øge vores velstandsniveau det vil også betyde at varerne bliver billigere og så kan vi købe mere for den løn vi får og vores billigere varer kan også blive solgt

der mangler konkurrence og dermed innovation

det er krav om rette kompetencer krav om egenkontrol og krav om uvildig tredjeparts kontrol af virksomhederne de nye virksomheder og medarbejdere der får mulighed for at udføre

kan ikke bare trække den her autorisation i automaten de skal gennemgå en uddannelse på

målet for antal timer på erhvervsuddannelserne de uddannelser skal godkendes af myndighederne og den fagligt ansvarlige i virksomheden skal bestå en prøve for at virksomheden kan få en delautorisation

foranstaltninger mener radikale venstre at vi fortsat har et tilstrækkelig fagligt og sikkerhedsmæssigt niveau i forhold til udførelsen af de her arbejder i danskernes boliger samlet vil lovforslaget medføre at flere virksomheder fremover vil kunne udføre totalløsninger for forbrugeren det vil betyde nemmere arbejdsgange mindre spild og lavere priser det øger kort sagt produktiviteten og på den måde kan lovforslaget her hjælpe til

de udfordringer installationsbranchen selv har peget på at de har derfor kan vi samlet set støtte

at styrke konkurrencen

kompromis med forbrugerbeskyttelsen og sikkerhedshensynet tanken er at en effektiv konkurrence holder virksomhederne på tæerne og sikrer at forbrugerne kan få de bedste produkter til de laveste priser

fremme en høj produktivitet og det styrker virksomhedernes konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder hvilket er en forudsætning for at skabe nye arbejdspladser lovforslaget er således et af mange små og store tiltag der skal øge konkurrencen l fem og tredive har til formål at skabe en mere fleksibel og fremtidssikret autorisationsordning hvor virksomhederne

der åbnes blandt andet op for delautorisationer så flere håndværkere får mulighed for at udføre begrænsede funktioner der tidligere var underlagt krav om fuld autorisation der er kommet en del høringssvar

mange områder stritter i hver sin retning for sf har

især været vigtigt at sikkerheden for de ansatte undervejs

slutbrugerne ved endt installation er i orden og at ansvaret for eventuelle fejlinstallationer

placeres med denne lovændring ændres der ikke

det er en autoriseret installatør der laver tilslutning og slutafprøvning af installationer det er sådan det er i

også være i fremtiden det er samtidig også klart at det er firmaerne der i sidste ende er ansvarlige for installationerne og dermed også for det opsyn der skal være hvis

eksempelvis delautoriserede udfører dele

monteringsarbejdet når ministeren efter forslagets eventuelle vedtagelse

lægger sf afgørende vægt på at ministeren vil tage de indspark med der fokuserer på sikkerhed og

ansvarsplacering for vi

skal naturligvis gå langt for at sikre fortsat betryggende og kontrollerbar installation ude hos brugerne det sker kun hvis vi samtidig sikrer at de firmaer der udfører installationerne

også lever op til kravene med de bemærkninger

det bliver påpeget at det vil give uklare grænseflader mellem virksomhederne at det vil gøre det mere uoverskueligt for forbrugerne at sikre sig at autorisationerne er i orden at det vil medføre at der

bliver færre virksomheder med fuld autorisation

med hensyn til sikkerheden og også med hensyn til uddannelsesområdet for hvorfor skulle man dog gennemføre gennemføre en fuld uddannelse hvis man kan klare det med nogle ugers kursus som årsagerne til disse negative virkninger

peges der i høringssvarene især på 1 indførelsen af delautorisationer 2 muligheden for at visse opgaver helt kan undtages fra kravet om en autorisation 3 afskaffelsen af den personlige autorisation på elområdet 4 afskaffelsen af forældelses og praksiskravet for autorisationerne 5 afskaffelsen af det kommunale tilsyn og endelig er der opblødningen af kravet om at den fagligt ansvarlige i virksomheden skal have ledelsesbeføjelser

enhedslisten synes ikke at lovforslaget tager højde for disse kritikpunkter som vi finder yderst relevante det er fint med en samlet autorisationslov på de tre nævnte områder men hvorfor skal det absolut være på laveste fællesnævner hvorfor skal det være i form af forringelser af et udmærket og velfungerende autorisationssystem

der er bedst til at trække kabler så de bliver trukket og lagt rigtigt jeg tror vi skal overlade det til mureren at lægge murstenene oven på hinanden og til blikkenslageren at skrue vandrørene sammen tingene hænger sammen inden for de nævnte

og det kræver omfattende viden at gøre det rigtigt også

det er for at sikre en høj grad af sikkerhed i udførelsen af opgaverne til gavn for forbrugerne

men det er tydeligt at regeringen har en tyrkertro på at markedet nok skal regulere disse ting det er sikkert rigtigt men det bliver sandsynligvis

som jo vi ser det inden for hele byggeriet i dag hvor løn og ansættelsesvilkårene og i allerhøjeste grad også arbejdsmiljøet i

som eus regler om det indre marked har ført med sig

vil have mere konkurrence det er der sikkert nogle forbrugere der gerne vil have det er ikke alle forbrugere der går så højt op i sikkerhed

nogle af dem som skal forbruge de her tjenesteydelser vi taler om og denne forening er aldeles ikke tryg ved denne lovgivning tværtimod de mener at det bliver mere uoverskueligt for boligejerne

får udført en af de nævnte opgaver og det er jo ikke rimeligt da det er boligejeren der

kan godt se at regeringen har lyttet en lille smule til kritikken ved at fjerne bestemmelsen om at man kan være fagligt ansvarlig på flere virksomheder

også fastholder at der skal være en tilknytning til virksomheden jeg er nu i tvivl om om det er en reel indrømmelse at man så skriver at den fagligt ansvarlige skal have de nødvendige beføjelser betyder det at det er det samme som nu nemlig et ledelsesmæssigt ansvar

hvorfor ændrer man så den bestemmelse

må vi jo have boret ud som man siger i folketingssproget hvad forskellen så er men under alle omstændigheder

af de andre meget afgørende punkter især i spørgsmålet om delautorisationer så der skal lyttes og rettes meget mere før enhedslisten kan stemme for det her forslag rent bortset fra det synes vi at vægtningen og timingen er helt forkert i en situation hvor også de nævnte brancher om end i mindre grad end andre dele af byggeriet er udsat for en meget hård og en meget unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder som i ly af eu reglerne kan operere her i landet på langt mere favorable vilkår end de danske

burde vi jo gå den anden vej så burde vi stramme kravene til udstedelse af autorisationer og godkendelse af uddannelser

og kontrol vil det begrænse konkurrencen

at det vil styre konkurrencen i retning af det som vi alle sammen burde være mere interesseret i nemlig at konkurrencen kom til at foregå på sikkerheden og på kvaliteten frem for at den som

jo stort set udelukkende foregår på prisen så vores konklusion er at

ligesom venstre også har meldt ud gerne indgå i en dialog om hvordan lovforslaget kan forbedres ligesom vi tilslutter os venstres forslag om en offentlig høring

det undrer mig at venstre er imod det her det her er et forslag som vil øge produktiviteten fordi det vil øge konkurrencen det er til fordel for forbrugerne

andre ting som skaber beskæftigelse og vækst i andre brancher

det gør det nemmere for virksomheder og dermed også for borgere at lave totalløsninger når man for

skal have renoveret sin bolig

at skulle have renoveret min bolig

meget koordination man selv skal stå for som borger mellem de forskellige faggrupper der skal ind at lave noget på huset

jeg har selv oplevet at en tømrer er kommet og har sat en karm op hvor der så skulle have været trukket et kabel hen over så kommer elektrikerne ud og så tager de karmen ned for at trække kablet hen over og så skal man igen have fat i tømreren for at få sat karmen op igen

lovforslag bliver gennemført som det ligger nu så vil man kunne undgå sådan nogle problemer i forhold til

specielt troværdigt at det her skulle gøre noget mere usikkert man skal jo have en autorisation for at udføre det pågældende stykke arbejde og jeg synes at det lugter lidt af at de brancher og organisationer som bliver udsat for lidt mere konkurrence naturligvis ønsker at beskytte sig

det mest effektive retoriske kneb er jo at dække sig ind under

det er selvfølgelig på grund af forbrugersikkerhed og alle mulige andre ting jeg synes ikke at det virker specielt troværdigt udover det når man læser lovforslaget og dets økonomiske konsekvenser

man altså læse at det her er noget som letter el vvs og kloakområdet

mit indlæg som var betragtelig mere nuanceret synes jeg selv end det

joachim b olsen forsøgte at fremstille her fra talerstolen

min konklusion var jo netop at der var gode ting i det her forslag men at der så i øvrigt var en række andre ting som skulle undersøges nærmere

og som vi var stærkt betænkelige ved jeg var faktisk omkring en hel del ting i min ordførertale jeg vil bare lige sikre mig at

lovforslag den her regering er kommet med overhovedet og derfor undrer det mig jo når man

er for det det undrer mig de indvendinger

fremgår meget klart af lovforslaget at for at udføre et arbejde skal man

man liberaliserede lukkeloven og lavede alle mulige andre liberaliseringer

den øgede konkurrence og de er kommet

hørte mig lidt frem til at det var mange af de samme indvendinger som venstre kom med og jeg håber bare ikke at det er sådan at man vægter de indvendinger højere end at føre en politik

mange benytter sig af nemlig at

en hovedentreprise med for eksempel en murermester der så har ansvaret for

så alle de her håndværkere kommer til at

hele ansvaret for at tingene er i orden hos den pågældende hovedentreprenør så det råd vil jeg da give ordføreren en anden gang

tror ordføreren virkelig at det der koordineringsproblem forsvinder fordi man indfører det

arbejde på kryds og tværs af hinanden giver nogle problemer det havde dog været nemmere hvis en tømrer kunne have trukket kabler en helt simpel opgave hen over en karm

man skulle vente på en elektriker

borgernes tid kunne være brugt bedre

at skulle få bygget et hus ved at der er mange

nogle opgaver og hvis man kan lette dem og samtidig øge konkurrencen og produktiviteten og højere produktivitet giver højere reallønninger reallønninger så

ansvar fordi autorisationen er personlig

for herre joachim b olsen der måske ikke går så højt op i det med sikkerheden

simple opgaver som at trække et kabel

nok noget som mange tømrere vil kunne gøre alligevel

gøre det da de har set det gjort rigtig mange gange men det endelige ansvar for tilslutningen af el fungerer påhviler jo stadig væk en elektriker så jeg synes

at produktiviteten kan gøres bedre ved at lave

forbedre konkurrenceevnen en lille

bagsiden af den mønt er simpelt

modsatrettede konsekvenser

delautorisationer mener vi overskygger den fordel der er

vi synes ikke det er en god idé at vi giver køb på den autorisationsordning vi har

jo ikke liberalister eller ultraliberalister vi synes

ikke man for enhver pris skal frigive alt og lade være med at have

vores virksomheder kan operere

det er helt glimrende at der kommer en fælles model for hvordan man laver autorisationsordninger for el vvs og kloakvirksomhed ingen tvivl om det men det her med at

sikkerhedsmæssige problemer og vi tror heller ikke

at det samlet set vil gavne konkurrenceevnen

i hvert fald mere forvirrende for forbrugerne at sikre sig at den håndværker man har bestilt rent faktisk også er autoriseret til opgaven

selv fortælle om men jo ikke sikkert at håndværkeren gør det og så er det vi kommer ud i de grænsetilfælde min argumentation går på vi ser jo også virksomheder der med næb og kløer gerne vil ind på markedet og måske

delautorisation og kan de så leve op til den og har vi så en tilstrækkelig kontrol med det og har forbrugerne en mulighed for at holde stand imod den slags og kan vi sikre kvaliteten det er vi

vi ser på høringssvarene at de virksomheder der er uden for

de her autorisationsordninger

hvorimod alle de virksomheder der er inden for autorisationsordningerne

de påpeger alle de forskellige problemstillinger det her vil rejse

det er dansk energi brancheforening det er parcelhusejernes landsforening det er maskinmesterskolen det er forsikring pension

og jeg kunne nævne mange flere

det viser med al ønskelig tydelighed at

være at hvis man gennemfører det her lovforslag

det give mere arbejde men det kunne nemt være at det er fordi

de skader der er sket og så må man ikke håbe at der er nogen der er døde i mellemtiden

kunne man også trække det op er det jeg vælger at gøre jeg synes vi skal prioritere vores små håndværksmestre vores små firmaer og for dem vil det her ikke være

lovforslaget man kan udmærket og det vil vi støtte lave en høring om det så alle argumenter kommer på bordet men for os er det ikke nødvendigt med den høring

herre joachim b olsens argumentation for sit eget husbyggeri

egne oplevelser men der mener jeg jo netop at man vil få det endnu mere kompliceret

skulle sørge for at der er delautorisationer skal sørge for at alle de håndværkere man tilkalder rent

de skal udføre det er jo ikke sikkert at de selv oplyser det

måske ikke verdens bedste eksempel selv

godt forstod hentydningen til at der kunne være

det kunne være den optimale optimale verden men jeg tror ikke

om side med vi har et lovforslag her som mindsker de økonomiske byrder på de virksomheder som ordføreren taler så meget om med fyrre million kroner og så er det konservative folkeparti imod så må jeg sige

sig at en tømrer der skal ud og lave et stykke arbejde i et hus ikke vil oplyse forbrugeren om at han også havde en delautorisation

det forekommer ikke sandsynligt

i sin markedsføring af sin virksomhed jeg kan slet ikke se hvordan det her skulle være til ulempe for små virksomheder hvis små virksomheder får mulighed for at løse flere opgaver kan det kun være en fordel men jeg noterer mig at det konservative folkeparti altså ønsker at beskytte visse brancher som man måske også endda har et tæt forhold til og sådan er der forskel på

vi sætter os i forbrugerens sted er det her er en fordel for herre og fru danmark

en håndværker skal man da selv sikre sig at den autorisation er til stede det bliver mere kompliceret det bliver vanskeligere at holde øje med og vi tror det bliver fordyrende for virksomhederne så vi vælger at beskytte den ordning vi har den synes vi virker rigtig godt der er ikke nogen tvivl om at når man bestiller en autoriseret virksomhed

skal føre et vist tilsyn med det der er rene linjer det tror vi er en god idé vi tror ikke at vi for enhver pris skal frigive det vi mener at den sikkerhedsproblemstilling der opstår er langt værre end den gevinst der

at man sætter det at man vil

som man ellers hylder på alle andre områder men det er måske et udtryk for at når vi kommer ned i det konkrete

i det konservative folkeparti det synes jeg er dybt dybt beklageligt og noget som man

om delautorisation vil forvirre forbrugerne forringe det faglige niveau og på sigt betyde færre virksomheder med fuld autorisation

vil betyde mindre konkurrence og stigende omkostninger for forbrugerne det argument er jo vandtæt

nogle virksomheder mulighed for at få mindre autorisationsordninger vi synes det er en god idé at man på det her område hvor det ikke kun handler om konkurrence

også handler om sikkerhed og forbrugertillid sikrer

som gik efter mest mulig konkurrence

og endda havde en tro på at det var noget der virkelig

sagde at han var meget enig i

fra fra en af de her berørte arbejdsgiverorganisationer

dem kender vi og de støtter os sikkert også

hvorfor skal vi dog af med dem

er vel sådan set lidt i forhold til den ideologiske diskussion der har været i offentligheden igennem mange år en anelse opsigtsvækkende synes jeg

vi i resten af den her regeringsperiode kommer til at få diskussioner omkring produktivitetskommission muligheden for hvordan vi kan gøre tingene bedre

hoppet med på det hele det være sig det private og det offentlige men hvis entusiasmen kun er for det offentliges vedkommende

blevet påpeget masser af steder er vi alt for dyre i vores hjemmemarkedserhverv

burde jo ikke være arbejdsgiverne

eller eller virksomhederne

som jeg alt andet lige ikke mener vil blive forvirrede over at kunne få blandt andet adgang til delautorisationer

på det jeg kender en som er murer blev ledig han tog rundt

badeværelser

de der badeværelser at han også kunne få lov til at lave afløbet

han var i forvejen udlært murer men det kunne

lige fire år

det som forslaget går ud på her

at give ham mulighed for det sådan at han kan

fordel for dem som måtte bestille et badeværelse på amager og andet godt sådan at man havde måske endnu flere beskæftigede det

jo meget nøje og afgrænset

det der er forsøgt opnået med det

derfor at den debat der var om at man slet og ret

sf med spørgsmål og overvejelser som jeg også nok skal tage med mig videre tak

arbejde videre med jeg forstår at betænkelighederne især går

den person som har

og de ledelsesmæssige beføjelser

vil jeg meget meget gerne drøfte

en delautorisation og den uddannelse der måtte høre til den ikke skal betyde at man får en andenklasses uddannelse det er et supplement og et tillæg til den uddannelse man har i forvejen sådan at man bare sørger for at gøre det

offentlig høring jeg synes det er vigtigt og afgørende at gå fuldstændig i detaljer med alle spørgsmål her fordi det drejer sig

stå med ansvaret for at noget er brændt ned når noget er gået galt med den måde vi har lavet

skulle vi gerne kunne betrygge

fra dansk folkeparti rejste nemlig

har det der svarer til en delautorisationsordning og ansøger sikkerhedsstyrelsen om det

de gå ind på markedet i dag og udkonkurrere dem som har en hel autorisation så bekymringen for om der vil komme flere østarbejdere

en bekymring som man skal have på baggrund af

med nogle af de her østarbejdere man er bekymret for

i spørgsmålet omkring forsikring som også rejst i høringssvarene

bekymringer i den retning det drejer sig

orienteret i meget høj grad om at når man er ude at sælge hus og andet så skal man have en tilstandsrapport på sit hus tidligere har el ikke været omfattet nu er el omfattet kan man uddanne et menneske til at kunne gennemgå alle installationerne sådan at

det er udmærket og godt tænkt

at man kan gøre det på den måde og det er sådan praktisk stille og roligt og pragmatisk at vi inden for et meget meget begrænset felt giver adgang til de her delautorisationer så jeg håber

udvikle hele den her dagsorden med at vi skal være dygtigere

ministeren tænkt over at det kunne være medvirkende årsag til at jeg er rimelig stålsat i min argumentation om at jeg synes

fremmer konkurrenceevne og bedre vilkår

de virksomheder som man synes så godt om i dag

hvor man kan påpege at det her vil være et spørgsmål om at sikkerheden sløjfes eller at noget i den forbindelse er uansvarligt det er der i alle henseender taget højde for

at sørge for at give muligheder og valgmuligheder til folk

påpegede hvad det her kunne medføre

den samme opfattelse af tingene den samme balance i tingene

så lad mig til sidst sige at

for konkurrence i enhver sammenhæng og selvfølgelig kan man konkurrere inden for de her

jo bedre priser men vi synes ikke at man skal give køb på den kvalitet og den helhedsgaranti der er i den nuværende ordning den står vi

at nogle stiller sig op og siger at det her betyder at man sætter sikkerheden over styr

man har i dag som man ville få fremover i forhold til den delautorisation nøjagtig den samme med nøjagtig de samme sikkerhedsmæssige

kun en deluddannelse hvordan det skulle betyde at man svækker sikkerheden overgår min fatteevne for der er ikke

i det her som betyder at man på nogen som helst måde går på kompromis med sikkerheden

at det er nøjagtig den samme uddannelse

så er det jo heller ikke nøjagtig den samme uddannelse men det jeg ville spørge ministeren om var er ministeren enig i herre mike legarths analyse af at lovforslaget især vil presse de små

mulighed for at få delautorisationer således

kan indbygges fra starten bare for at nævne et enkelt eksempel på virkningen altså er ministeren enig i herre mike legarths analyse af at lovforslaget især presser de små kan ministeren bekræfte at herre mike legarths analyse af at netop de tre områder vi taler om her i dag el vvs og

og ikke kunne få lov til det før vedkommende

at man gør det på den måde så

også afvise ideen om at man

udsat for samme form for konkurrence jeg gav et eksempel før ved at sige

eller tjekkisk eller hvad ved jeg virksomhed som som har en delautorisation i dag

er det her faktisk med til at at give bedre betingelser for danske virksomheder fremover

de store virksomheders og deres organisationers interesser hvis han bekræfter de konservatives analyse af

faktisk på at vi kan øge efterspørgslen også hos private

beskæftigelsen så det er det der er mit ærinde her

at jeg ikke deler analyse med enhedslisten og de konservative

herunder vandløbsloven det betyder at tangeværket kan søge vandløbsmyndigheden viborg kommune om tilladelse til fortsat udnyttelse af vandkraften som anført i bemærkningerne til lovforslaget vurderer miljøministeriet at værket kan fortsætte driften efter ophævelsen af koncessionen venstre noterer sig således at denne ophævelse af koncessionen ikke i sig selv vil få nogen betydning for tangeværkets fremtid med lovforslaget tager vi ikke stilling til værkets fortsatte drift eller forvaltningen af området omkring værket herunder den tretten

netop naturperlen tange sø har jo givet anledning til en levende debat i snart tyve år

berlingske tidende har ligefrem døbt debatten for det store midtjyske søslag og der er givetvis rigtig mange borgere der ser frem til en endelig afgørelse i denne vigtige og principielle sag denne afgørelse får de

ikke med det her lovforslag i stedet for er der lagt op til en endelig afgørelse af søens fremtid i forbindelse med gennemførelse af eus vandrammedirektiv for perioden to tusind og femten til en og tyve og derfor kan vi forvente en endelig politisk stillingtagen omkring to tusind og femten om et par år når man læser høringssvarene til lovforslaget kan man forvisse sig om at vandene fortsat skiller kraftigt i spørgsmålet om tange sø lad mig nævne at danmarks naturfredningsforening går målrettet efter en tilbageførelse af gudenåen til det oprindelige leje fra før nitten

har en række negative konsekvenser foruden at det koster rigtig mange penge og mon ikke det skurrer fælt i ørerne på mange at man vil grave en seks km

lang kunstig kanal der leder gudenåens vand helt uden om tange sø som dermed bliver en stillestående relativt lavbundet sø uden vandgennemstrømning jeg sætter et meget stort spørgsmålstegn ved om et sådant indgribende og dyrt projekt virkelig står mål med de gevinster man samlet set måske kan opnå når fremtiden for tange sø senere skal fastlægges vil venstre

udgangspunkt i en bevarelse af tange sø med gennemstrømning af gudenåens vand ud fra en helhedsmæssig vurdering af de mange forskellige interesser knyttet til tange sø og tangeværket er det den bedste løsning vi opfatter tange sø som et kulturlandskab formet af mennesker der samtidig er blevet en værdsat del af dansk natur

der nydes af rigtig mange mennesker lokale på egnen samt rigtig mange besøgende turister kanofarere sejlere ornitologer cyklister lystfiskere og mange andre der kommer langvejs fra afslutningsvis vil jeg bemærke at et fungerende tangeværk sammen med energimuseet i tange

forener naturgrundlag kulturlandskab arkitektur og historie til et samlet hele de snurrende generatorer

men de udgør et nationalt fyrtårn for vedvarende energi

et lysende eksempel på grøn energi for de mange mange skoleelever og andre der besøger denne nationalt anerkendte attraktion det er værd at værne om jeg glæder mig derfor over at dette lovforslag muliggør fortsat drift af tangeværket

tange sø gudenåen vandkraftværket faunapassagerne og så videre er en ret kompliceret diskussion

og otte med bemærkningen om at nu skulle der findes en

udarbejdet indtil flere løsningsforslag

faunapassage et langt omløbsstryg som det kaldes

kompliceret og jo ikke gratis løsning der har været præsenteret midlerne hertil har

og socialdemokraterne mener det er en vigtig diskussion som vi selvfølgelig ser frem til at komme tilbage til

på dagsordenen i dag i dag handler det udelukkende som jeg nævnte om normalisering af det juridiske grundlag for driften og dagens forslag påvirker ikke hvilke løsninger

to år således at der gives mere tid til at

vandplansperiode

er selvfølgelig optaget af at sikre det danske vandmiljø og gudenåens vandkvalitet men som jeg

det er jo gudenaacentralen som

men nu på almindelige vilkår så det kan vi vi sagtens være med til

i dansk folkeparti så glæder vi

sige at det er to forskellige ting vi diskuterer

støtter forslaget som det er lagt frem her og derfor ser vi også

rejst nogle spørgsmål i forbindelse med

den store diskussion på det her område for vi vil alle sammen være med med til

kraftværker

både kan give kraft og varme hvis man

bevarelse til omløbsstryg og tilbageførsel af gudenåen som den var engang men det er ikke det det her lovforslag l fire og fyrre handler om det handler om at ophæve koncessionen til at drive vandkraftværket ved tange sø men dog først to år efter at loven er trådt i kraft koncessionsordningen er forældet og der er ikke særlige grunde til at vi her i folketinget skal regulere én forsyningsvirksomheds forhold ved særlove længere

der er ingen hensyn til natur og miljø der taler imod en ophævelse

vis tvivl med hensyn til virkningen af koncessionens ophør men en ændring af overgangsbestemmelser giver gudenaacentralen tid til at indrette sig på at tangeværkets drift fremover skal være omfattet af de almindelige regler i forbindelse med udarbejdelse af andengenerationsvandplaner skal der i to tusind og femten tages formelt stilling til

den økologiske tilstand og også den økonomiske omkostning som det

til vandløbsvedligeholdelse og udsætning af fisk

fastsat i koncessionsloven men det bliver reguleret i

set fra radikale venstres side er

der er mange forskellige interesser i forhold til naturforholdene omkring værket det er en spændende diskussion i sig selv men nok ikke en diskussion vi kommer til at tage her i dag

på hvilke vilkår tangeværket skal drives i fremtiden og der er vurderingen jo at

det ikke længere skal foregå

en særlov men efter de helt almindelige bestemmelser som alle andre opererer

sund fornuft og derfor støtter vi naturligvis

meget omfattende og meget stor diskussion som der er meget stærke holdninger til jeg vil også gå så vidt som

en af vanskelighederne i den sag

at der for så vidt er fornuftige argumenter for begge standpunkter og derfor kan man selvfølgelig sige at det måske er en af forklaringerne på der er nok en forklaring mere

vil man tage stilling til de store spørgsmål nu gør vi så det at vi ophæver loven og det synes jeg for så vidt er fornuftigt nok når man læser lovforslagets bemærkninger og de høringssvar der

meget ud af at beskrive hvorfor ophævelsen af denne lov intet betyder for det der er det store slagsmål og den store diskussion og det tror jeg er rigtigt men det er også klart at når det er svært at komme længere til

drage en endelig konklusion i forhold til tange søs fremtid

det jo ikke bare et udtryk for at der er nogle store

gå i gang med at lave egentlige radikale forandringer

også kræve ganske store investeringer

sige at viljen og evnen og muligheden for at finde de penge måske

nogen tvivl om at enhedslisten

til at støtte det her lovforslag vi mener at det giver fornuftige muligheder for at

jo fuldstændig rigtigt at elproduktionen i sig selv betyder ingenting får mulighed for at fortsætte og jeg deler sådan set venstres ordførers opfattelse af

man sige kulturhistoriske industrihistoriske og energihistoriske element i tangeværket selvfølgelig er væsentligt

lave naturgenopretning

en diskussion om hvilket årstal man har tænkt sig at genoprette tilbage til

den oprindelige naturlige natur finder vi jo kun ganske få steder i danmark

gå tilbage til naturtilstanden før tangeværket synes jeg sådan set at de stærkeste og bedste argumenter er dem som refererer til at det kan betyde noget for biodiversiteten noget for fisks muligheder og så videre

der er nogle vigtige argumenter men så må man jo bare

eksistens også har skabt en naturtilstand som

giver nogle enestående muligheder for rekreativ udfoldelse så et eller andet sted

jeg måske meget godt tilfreds med at jeg den her gang ikke behøver at tage stilling til

andet i det store spørgsmål men kan nøjes med at sige at muligheden for at vælge det det andet stadig eksisterer også når vi har

på miljø og måske særlig energiforsyningsområdet

får fuld opbakning til

i at den koncessionsordning som tangeværket drives efter er forældet

det er en forældet måde at drive elforsyningsværk på det giver ingen mening at en lille værk skal reguleres af et anliggende for folketinget

så vi støtter sådan set tanken om at tangeværket får samme vilkår som andre forsyningsselskaber vi noterer os også med tilfredshed

driften af værket og det er sådan set er ud fra den synsvinkel som måske især venstres ordfører har fremhævet at vi også anerkender værkets historiske og kulturelle betydning for lokalområdet

ene og alene om en ophævelse af den koncession som

det kan vi tilslutte os der er mange følelser og holdninger det har vi også

alle de følelser og holdninger kommer vi først til at skulle forholde os til når vi skal se på det nye vandrammedirektiv i to tusind og femten den debat tror jeg bliver rigtig spændende

til ønsket om at man får en overgangsordning på to år som sagt er vi positive

også set nogle høringssvar også nogle der måske først lige er dumpet ind på vores bord lige nu som stiller nogle lidt kritiske spørgsmål

et vandkraftværk der kunne producere strøm til midtjylland og på det tidspunkt kan det godt være at herre jørn dohrmann kunne

og tange sø har stor betydning for miljøet omkring gudenåen og der har været rigtig mange drøftelser og ønsker til hvordan man både kunne ændre og bevare forholdene ved tange sø og tangeværket

mit formål med det her lovforslag er alene at normalisere forholdene omkring tangeværkets drift det er ikke længere nødvendigt at folketinget er inde over reguleringen af værket gennem en egentlig koncessionslov værket kan drives efter de almindelige regler og koncessionsordningen for tangeværket er derfor forældet folketinget har tidligere forlænget koncessionen ad flere omgange

at vi for enden af den næste koncessionsperiode havde fundet løsningen på

ske med værket og naturen det har vi også

skiftende regeringer arbejdet med siden vi forlængede koncessionen i to tusind og syv naturstyrelsen har arbejdet på at finde en løsning hvor

kunne etableres et omløbsstryg samtidig med at

men man har måttet konstatere at det ikke er muligt at skaffe finansiering til et sådant projekt lige nu det betyder altså

det betyder ikke at man ikke senere kan træffe

har mulighed for at indstille deres forretning og drift på de nye forhold hvis der skulle

lovforslaget vedrører ikke andre forhold ved tange eksempel mulighederne for at etablere en faunapassage eller eksistensen af tange sø

regulering af naturforholdene i området og til det må jeg sige at der er tale om en misforståelse

nogen betydning for spørgsmålet om eksistensen af tange sø eller etableringen af et omløbsstryg og jeg takker ordførerne for at være så sobre og ordentlige at det selvfølgelig ikke er det debatten har handlet om i dag

koncessionen eller efter den almindelige lovgivning har heller ingen betydning for

at opfylde vandrammedirektivet i anden vandplanperiode

skal der tages stilling til hvad der skal ske i gudenåsystemet med henblik på at opnå målet om god økologisk tilstand der vil herunder skulle tages stilling til om virkningerne af spærringen ved tangeværket skal imødegås ved etableringen af for eksempel et omløbsstryg men det er altså ikke det vi diskuterer i dag

med disse ord vil jeg ønske en god viderebehandling

har ret til at definere hvad der er natur

er en sø som for eksempel tange sø

det rejser nogle principielle spørgsmål er ministeren enig i at vi nu bruge de næste par år

naturgenopretning for det er jo sådan

natur spiller en enorm stor rolle

skal vi åbne et nyt naturområde så kommer der snildt

regnfuld tirsdag eftermiddag så jo diskussionen om hvad der er natur er vigtig og der er ikke nogen

naturtyper men men diskussionen om hvad natur er